søgt om orlov fra den seksogtyvende april to tusind og seksten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse vil

som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem det er

mulighed for at stemme om hvis

jeg vil som en serviceoplysning sige at ifølge betænkningen

flertal i udvalget bestående af dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative folkeparti

godkendelse af støtteordningerne

er kommet nu og nu tager vi så det sidste skridt hvilket vi selvfølgelig glæder os over

lovforslaget som handler om at sikre at man ikke

energinetdk have mulighed for at opgøre produktions og tilførselsomkostningerne objektivt og det skal

også sikres at de virksomheder som modtager støtte efter den her ordning kan pålægges at udlevere de informationer

man kan kontrollere desuden vil lovforslaget gøre det mere klart

der et led i energiaftalen fra totusinde

lovforslaget her er jo en korrektion af de støtteordninger til biogas

eksempelvis støtte til

ses efter i sømmene

en ordning som som vi i dansk folkeparti er imod

underkende

ikke desto mindre er det sådan ordningen ser ud i øjeblikket

de virksomheder som modtager støtte til biogas

jeg sige at vi i dansk folkeparti støtter lovforslaget her

med at det er en del af energiaftalen fra to tusind og tolv som som dansk folkeparti er med i

for at stoppe psoens himmelflugt med en sikker stigningstakt i år som sætter kursen mod ti milliard

midt i denne diskussion nu søsætter yderligere indsatser som alt andet lige kan forværre problemet man tør næsten ikke nævne at ministeren

har nedsat en kommission som skal sikre omkostningseffektivitet men herinde bliver vi ved med at vedtage love

den stik modsatte vej

for eksempel drejer sig om vind på land

for mange måneder siden nået det mål som vi skulle have

og tyve vores enkle forslag er derfor at vi sætter dette kapløb om brug af offentlige midler i bero frem til

og tyve og det gælder også de kystnære møller som er nævnt i forslaget her og i stedet bruger tiden på at revurdere energipolitikken så vi får reduceret og udfaset dette enorme tilskudscirkus det gør os fattigere hver eneste dag og stort set ingen målbar virkning på miljøet dette arbejde må gerne starte i morgen pso stigningerne skal stoppes

ikke lugter af indirekte erhvervsstøtteordninger

energipolitikken ikke minder om det jeg tit har kaldt hjallerup marked når der skal forhandles pristillæg det bedste og sundeste erhvervsliv får vi ved at sikre generelle rammevilkår som gør det billigere at producere og ved at stimulere til øget forskning og udvikling frem for at hælde skatte og forbrugerfinansierede driftstilskud ned i de enkelte erhverv ud fra en planøkonomisk tankegang det vi gør her er først at brandbeskatte forbrugerne og erhvervslivet med energiafgifter i milliardklassen for derefter at dele ud igen til dem der råber højest jeg kan godt huske nogle landmænd der råbte rigtig højt i to tusind og tolv forud for energiforliget og pludselig

så af disse grunde stemmer vi imod

statsstøtten den godkendelse er så kommmet nu og den giver os mulighed for

implementere det her element fra energiaftalen

forpligtet sig til årligt at vurdere om der sker en overkompensation af støttemodtagerne og det er jo svært

have noget imod det bliver energinetdks opgave

en forpligtelse til at sikre at de rette og nødvendige oplysninger er til stede

og er vedtaget af folketinget i to tusind og tolv siden har vi afventet kommissionens godkendelse af støtteordningerne som kom i december to tusind og femten lovforslaget skal sikre at danmark overholder vilkårene i europa kommissionens statsstøtteafgørelse fra december to tusind og femten de nye retningslinjer for statsstøtte til vedvarende energi har betydet at der skal ske en række ændringer i støttereglerne strammere krav til ansøgningsprocedurerne og krav om at støtten skal have en tilskyndelsesvirkning krav om at biogas der får transportstøtte ikke må bruges til

der er indsat en definition på biogas i loven definitionen skal gøre det enklere for gasproducenter at læse direkte i loven om de er berettiget til

og seksten jeg er glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget her i tinget i dag jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget

venstre sf og konservative indgik i forbindelse med den kommende børsnotering af dong formålet med lovforslaget er som

og så er der det om naturgasdistributionsselskaberne hvor vi skal sikre at alle selskaber bliver underlagt den samme økonomiske regulering og at man bliver underlagt den indtægtsrammeregulering som gælder for de andre naturgasdistributionsselskaber

at det ikke må blive dyrere for forbrugerne at man skifter ejer at noget overgår fra dong til

udvalgsbehandlingen stille en række spørgsmål som primært handler om hvordan

forbrugerne i de berørte områder mod at det her skifte som er begrundet af flere forskellige hensyn og som i hvert fald lige nu skal sikre at energinetdk kan overtage på sigt kan vi diskutere om der skal ske noget andet

til at betale en større regning derfor vil vi stille en en række spørgsmål i udvalget som skal sætte fokus på hvordan vi undgår at den overdragelse kommer til at sende regningen videre til forbrugerne vi opmærksomme på at der jo står i aftalen både i den politiske aftale

lovforslaget at det ikke må blive dyrere men vi synes

og derfor er vi ikke med i forligskredsen bag goldman sachs salget og heller ikke med i den forligskreds som har besluttet

børsintroduktionen som det her lovforslag er en udløber af det er jo sådan at

uklarhed som vi synes der var i salgsprocessen

så også undret os over hvordan partier som sf og socialdemokratiet kan være med med til det salg og dermed stadig med i den her forligskreds

har partierne jo selv redegjort for ved tidligere lejligheder

en del af aftalen er så at man forud for

gasnet og oliedistributionsledning fra nordsøen til fredericia det skal sælges til energinetdk

meget samfundsvigtige infrastruktur overgår fra det efterhånden

så derfor kan jeg godt sige herfra at vi støtter lovforslaget netop fordi lovforslaget går ud på at skabe det lovgivningsmæssige grundlag for for salget af de her ledninger til energinetdk

salget af de her ledninger til energinetdk

hvordan værdisættelsen af de her aktiver kommer til at foregå

der bliver betalt den pris som tingene er værd

vi vil forsøge at sikre

af objektive eksperter på det her område men jeg skal sige at

som ganske fornuftigt især i betragtning af at der jo kommer en børsintroduktion af dong og derfor

er dermed en naturlig konsekvens af den aftale som

blev indgået i september sidste år om børsnoteringen af dong med lovforslaget

sikres det samtidig at priserne for

uændret vis føre tilsyn med at priserne og betingelserne

rimelige lovforslaget indeholder ændringer der betyder at brugerne på gasdistributionsnettet har ensartede rammevilkår på tværs af landet hvilket

ganske udmærket det begrænser de skadevirkninger der er er

på de langsigtede virkninger af det her lovforslag synes jeg er rimeligt ellers vil jeg sige at enhedslisten

laver en nationalisering af noget vigtig gas og olieinfrastruktur og det er da interessant at se at

eller måske enigt folketing går ind for en en nationalisering

at lægge mærke til det kan være der måske er et enkelt parti der er imod men men jeg tror der et meget bredt flertal som går ind for den her nationalisering og det synes jeg

gasledningerne fra nordsøen og ind til til land det er en del af aftalen om at børsnotere dong at de her vigtige infrastrukturelementer

overgår til staten så det stadig væk er på samfundets hænder og ikke bliver privatiseret det er meget vigtigt for radikale venstre at det bliver sådan her sådan at de rørledninger stadig er på samfundets hænder

gasstrømsinfrastrukturen fra felterne i nordsøen ind til land inklusive nybro gasbehandlingsanlæg og olierørledningen samt dertil hørende separationsfaciliteter hovedformålet med lovforslaget er derfor at sikre at energinetdk

får tilstrækkelig hjemmel til at overtage og drive de pågældende aktiver når det bliver relevant endvidere muliggør lovforslaget at rammerne for den økonomiske regulering af aktiviteterne vil blive den samme efter en eventuel overdragelse til energinetdk

i forhold til gasdistributionsnettet indebærer lovforslaget at priserne ikke må stige som følge af en handel mellem dong energy og energinetdk

særlig

motorcyklisterne det er regeringens opfattelse at der skal være en god færdselssikkerhedsmæssig begrundelse for krav og regler på området og regeringen ser i den forbindelse overordnet positivt på forslaget fra dansk folkeparti forslaget indeholder to dele dels vedrører forslaget en forhøjelse af den tilladte vægt og bredde på påhængskøretøjer til motorcykler dels vedrører forslaget kørekort til den såkaldte trike som er en

lad os starte med de tohjulede efter de gældende regler må et påhængskøretøjs vægt ikke overstige halvdelen af motorcyklens egenvægt dog maksimalt

hvor det blev tilladt at tilkoble et påhængskøretøj til en motorcykel

næsten tyve år siden

påhængskøretøjet må udgøre halvdelen af motorcyklens vægt medfører derfor at den tilladte grænse for påhængskøretøjets vægt skal forhøjes til to hundrede

for så vidt angår bredden af påhængskøretøjet må denne i dag ikke overstige

i sverige og norge er breddegrænsen i dag en

og fem og tyve cm efter forslaget skal den tilladte bredde forhøjes til

og tredive cm det betyder at påhængsvognens bredde forøges med femten

på hver side af motorcyklen uheldstallet for motorcykler med påhængs og sidevogne er meget lavt og udgør en meget lille del af

samlede uheldstal for motorcykler man har

tre og halvtreds i perioden to tusind og ti til

og fjorten og da der samtidig

medvirke til at finde en løsning til gavn for motorcyklisterne jeg har derfor allerede bedt færdselsstyrelsen om at justere reglerne så motorcyklisterne kan få lov til at benytte bredere og tungere påhængsvogne da der er tale om en

en særlig notifikationsprocedure som skal overholdes over for

kommissionen og færdselsstyrelsen har oplyst at ændringen på den baggrund vil kunne træde i kraft den første januar to tusind og sytten jeg ved

forslagsstillerne som jo er et menneske jeg kender godt og som jeg ved gerne vil have

lidt før men det kan vi altså ikke fordi der er nogle spilleregler

det bliver den første januar to tusind og sytten

er og det med motorcykelkørekort og også det er regeringen og jeg positiv over for

kan nå til en aftale med hinanden nu kan vi lige vende ord om det men jeg kommer gerne over i udvalget eller kan invitere over til mig og så tror jeg vi kan lande det med det jeg er spændt på lige at høre hvad ordførerne har

på det her meget væsentlige problem for måske nok en lille

for hvem det betyder utrolig meget at vi håndterer det

på motorcykler med sidevogn umiddelbart

fra socialdemokratiets side skal jeg også sige at

ikke er afvisende men vi mangler en afklaring af

hvis vi udvider grænsen hvis vi kigger på vægten

det dog nogle procent vi øger vægten med med i forhold til hvilke krav

være i forhold til kørekort til motorcykel også til dem der har erhvervet det på nuværende tidspunkt vi ønsker i hvert

at få politiets og rådet for sikker trafiks og andre relevante interessenters

grundlag som beslutningsforslaget

vi ikke støtte det men vi vil ikke afvise det hvis vi får en sikkerhed for at der ikke er nogen problemer sådan rent trafiksikkerhedsmæssigt så har vi ingen problemer med at gå ind for

her usikkerheder som vi mener der er på på nuværende tidspunkt så på det foreliggende grundlag kan vi ikke støtte forslaget men vi vil gerne gå konstruktivt ind i

skal selvfølgelig altid ske på en måde så det ikke går ud over trafiksikkerheden og det mener vi er tilfældet her vi er enige i at reglerne bør ændres så motorcyklens egenvægt ikke betyder at lasteevnen er minimal og den tilladte bredde af en motorcykels påhængskøretøj eller anhænger mener vi godt kan øges til en

motorcyklen er påmonteret en sidevogn med hensyn til dansk folkepartis forslag omkring trikes det vil sige de trehjulede motorcykler har dansk

hvor man kan køre dem på et motorcykelkørekort også den del af det er vi positive over for men vi konstaterer at det kan man rent faktisk allerede i dag med motorcykelkørekort kan man køre trikes i danmark så det er vi ikke betænkelige ved

det ønsker vi selvfølgelig at fortsætte med så jeg vil sammenfattende sige at det det her er

og ved aalborg universitet og hvor de ellers befinder sig og fra politiet

vi tænker når vi ser det her

til at der er en maksimumgrænse på en

til motorcykler under alle omstændigheder hvis man forøger

vel også længere og hvad har det så

der er grunden til at maksimumbredden for påhængskøretøjer for

at kravet om kørekort til bil

undre os over en sådan regel

vi kunne godt tænke os at få belyst baggrunden

konsekvenserne af hvad der kan ske når vi begynder at ændre på det her

påhængskøretøjer til til motorcykler bliver ændret sådan helt administrativt via bekendtgørelsen og

der måtte komme jeg kan sige som en serviceoplysning at jeg har forhørt mig hos folketingets nimbusklub

og han er helt på linje med enhedslisten her så jeg føler mig på rimelig sikker grund ved at have sagt at jeg

vi er nødt til at stå i folketingssalen og diskuterer

jeg har været lidt i dialog med transportministeren og et af forslagene her er åbenbart allerede gældende ret og det kunne man

have fundet ud af inden man

det som b forslag det handler om at at man kan få lov til at have nogle lidt større anhængere på blandt andet

som heller ikke rigtig har nogen viden om det

jeg regner med at ministeren har har fået nogle input fra sit embedsværk så vi er meget åbne over

være tilhængere af det her vi har fald ikke noget problem med det

og derfor har vi selvfølgelig også ment at det her var forsvarligt

steenberg i forhold til hvorfor man bringer det her op i folketingssalen at det gør man fordi det er her man bringer den slags ting op når man ønsker nogle ting ændret

via en ændring af nogle bekendtgørelser

tale om hvad årsagen til til det kan være jeg ved godt

sommer

er vedtaget af et bredt flertal

nulgrænsepolitikken her i folketinget idet beslutningsforslag b seks og tres som er det vi forhandler og behandler i dag tidligere har været fremsat som beslutningsforslag b fjorten som der blev afgivet en beretning over den tredivete april to tusind og femten

som det fremgår af beslutningsforslaget

i visse tilfælde kan have utilsigtede og vidtrækkende konsekvenser som ikke nødvendigvis er i samfundets interesse lovgivningen er nemlig i dag indrettet sådan at der sker obligatorisk frakendelse af førerretten så man mister kørekortet ubetinget i tre år hvis man bliver dømt for kørsel med hash i blodet

derfor enig med forslagsstillerne i at vi skal kigge på om straffen for hashkørsel kan indrettes på en måde der sikrer at straffen er proportional samtidig med at hensynet til færdselssikkerheden fastholdes det var i øvrigt præcis det

for et år siden da man afgav beretningen

finde de formuleringer man anvendte

at når jeg ser på den beretning

jeg vil derfor nu opfordre til

indkalder ordførerne for alle partier i folketinget til et møde om det her

når ordførerne har haft lejlighed til at drøfte og overveje

hvor vi også har mulighed for at se på hvordan straffene er i vores nabolande så har vi også et langt bedre grundlag for at vurdere om der er behov for at igangsætte yderligere forskning i tolerancegrænser sådan som beretningen pålagde regeringen og hermed nu pålægger regeringen regeringen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke støtte beslutningsforslaget men som sagt er jeg meget indstillet på

ordførerne bliver indkaldt og så tager vi en grundig snak om det også i lyset af det som vi tidligere

enige om i beretningen og den holdning vi tidligere

da det sidste år blev drøftet som beslutningsforslag

andre for fare det er både egoistisk og hensynsløst og skal derfor straffes ganske hårdt det beslutningsforslag vi nu behandler lægger op til at personer der mister deres kørekort på grund af narkokørsel med hash i blodet skal kunne generhverve kørekortet

det foreslås at den dømte i stedet for at betale en bøde skal betale for nødvendige blodprøver socialdemokraterne er modstandere af at sanktionen ved hashpåvirket kørsel bortfalder

brug for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken derfor skal vi også fortsat slå hårdt ned på narkokørsel det forslag vi nu behandler vil nedsætte straffen for narkokørsel derfor er socialdemokraterne imod forslaget forslaget vedrører også den nultolerance over for narkokørsel som folketinget vedtog i to tusind og syv

ikke præcis sige hvornår en given koncentration af

stof eksempelvis hash i blodet betyder at man ikke forsvarligt kan føre en bil men samtidig

ved man at kørsel

udgør en betydelig trussel for trafiksikkerheden derfor er nultoleranceprincippet et fornuftigt princip som først og fremmest tager vare på færdselssikkerheden og som er nemt for myndighederne at bruge i indsatsen mod narkokørsel derfor er socialdemokraterne tilhængere af nultoleranceprincippet forslaget opfordrer til at regeringen igangsætter forskning i hvorvidt en bagatelgrænse for hash i blodet kan sættes op uden at det kompromitterer trafiksikkerhed det er for at undgå at straffe personer hvor eksponeringen for hash ligger langt tilbage i tiden eller hvor påvirkningen skyldes passiv rygning socialdemokraterne møder naturligvis op til drøftelser såfremt regeringen og transportministeren

som muligheden er i dag er uændret med de bemærkninger kan jeg meddele at socialdemokratiet ikke støtter

ugen efter kører bil i den tro at alt er fint bliver stoppet

adgang til at kunne passe sit job eller sin

synes ordføreren

at man kan finde thc i blodet

sige noget om hvornår en påvirkning er

man kan føre en bil forsvarligt det har vi ikke viden om om i dag derfor mener jeg at man bliver nødt til

indtaget hash eller personen ikke

vi ved jo at indtagelse af hash har nogle meget negative

at nultoleranceprincippet må være det styrende fordi det er den måde vi bedst varetager

to måneder efter at man måske for første og eneste gang i sit liv har prøvet at ryge en joint og at det skal betyde at man måske mister sit job sin praktikplads sin lærlingeplads

siger jo klart at der er nogle utilsigtede virkninger ved det her når du mister dit kørekort mister du måske også dit arbejde og din læreplads det er ret voldsomme konsekvenser

hash

en større forekomst af hårde stoffer

som jeg tror jeg også sagde da det behandlet sidst

hvor cannabis for eksempel indgår i

frem for folk der har har drukket

nultolerancen er gældende at vi så kan få videnskaben til at kigge på om man kan blive bedre til

ting i blodet og tidsbestemme det

en uge eller fjorten dage hvad ved jeg stadig væk

er helt oplagt at man jo ikke er påvirket og at

her

at ting bliver rodet sammen for lidt siden havde vi en interessant debat mellem alternativet og socialdemokraterne om hvorvidt hash kunne føre til misbrug af hårdere stoffer og

det beslutningsforslag som vi behandler her at

med en beretning som et ret bredt flertal støttede støttede op om det var foruden os selv i venstre dansk folkeparti

enhedslisten liberal alliance og det konservative folkeparti og så hører jeg på de toner der kommer fra alternativet at man

en fornuftig ende på det hele venstre kan ikke stemme for beslutningsforslaget for beslutningsforslaget lægger sig fuldstændig fast på hvilke sanktioner der

det der er i dag jeg synes også der er nogle uklarheder i beslutningsforslaget

fjerne bødestraf altså også for folk der har kørt

så hashpåvirket at de har været til fare for andre det

at der er nogle uhensigtsmæssigheder i

enig i den konkrete udformning af beslutningsforslaget men vi er selvfølgelig enig i det

god ordens skyld lige kort opsummere hovedtrækkene i

nuværende nultolerancepolitik over for kørsel med cannabis i blodet kan have utilsigtede konsekvenser og derfor

opfordrede flertallet ministeren altså den daværende minister til at kortlægge problemstillingen og så opstille forskellige modeller for hvordan man

finde en løsning hvor man på den ene side fastholder den høje trafiksikkerhed men på den anden side ser om der er proportionalitet i

til den straf der idømmes det skete der så ikke så frygtelig meget ved under den tidligere regering men derfor skal det selvfølgelig ikke gå i glemmebogen og så må

transportministeren sagde i begyndelsen af behandlingen

der indkaldt til et møde og det ser vi frem til så vi kan få indfriet indstillingen fra det

jeg er ganske enig med herre kim christiansen fra dansk folkeparti i at vi skal have nultolerance over for

et lille bitte spor af thc i i blodet det være sig fordi du har røget for tre fire uger siden

endda passiv rygning har der været eksempler på

vi kan få landet snittet jeg havde den store fornøjelse at være med retsudvalget i sidste periode

denver i colorado hvor man jo fuldstændig har frigivet hash det har selvfølgelig givet nogle udfordringer i

sig til folk der kører bil

ligesom man kan have et samfund hvor det er lovligt at drikke alkohol

at køre bil når man er påvirket kan man selvfølgelig også have et system hvor det er lovligt at ryge hash men ulovligt at køre når man er påvirket de har løst

teknisk måling af indholdet af thc i blodet med nogle fysiske opgaver altså nogle test som man måske også har set i amerikanske film

betjenten beder en om at gå ud af bilen og

man skal tælle baglæns fra hundrede og andre ting og med sådan en kombination mener de altså man godt kan fastslå om folk er påvirket i en grad så de

hvad man gør i i andre lande

den nuværende politik er uholdbar ligesom vi ikke skal tage kørekortet fra folk der har fået en fyldt chokolade med grand marnier hos tante oda for fjorten dage siden skal vi selvfølgelig heller ikke tage

vis skal vi bekæmpe hash skal det gøres på andre måder det skal gøres gennem straffeloven

om euforiserende stoffer vi skal ikke bruge færdselsloven til

andre formål vi tager jo heller ikke bilen fra folk der

at hashpolitik må man gøre andre steder

skal have et moralsk standpunkt for det ene eller det andet

som medicin eller alkohol og det skal man heller ikke være af ulovlige stoffer som som hash

heroin eller andet så man skal ikke køre bil i påvirket tilstand og det det formål straffeloven skal varetage hvad der så skal være lovligt og ulovligt og hvordan man i øvrigt bekæmper det

få dem ud af et misbrug end dem som ryger hash

herre jan e jørgensen har så udmærket opsummeret indholdet i beretningen så det vil jeg ikke bruge så meget tid på

nultolerancepolitikken i den her forbindelse har

fordi man slår hårdt ned på personer der kører bil uden at være påvirket af cannabis og uden at være til fare for trafiksikkerheden og at

thc i i blodet eller

i disse tilfælde ikke altid er proportional og det får

nogle alvorlige konsekvenser det påpeger beretningen faktisk også

mister sit kørekort er der rigtig mange

arbejde fordi det er en betingelse for at have det pågældende arbejde vi har oplevet mange eksempler med unge mennesker der mister deres læreplads fordi de altså har fået konstateret lidt thc i blodet men som helt tydeligt ikke har haft indflydelse på

man gør faktisk også i beretningen opmærksom på at

skal slås hårdt ned på personer der fører køretøj i påvirket tilstand

er til fare for trafiksikkerheden og derfor opfordrer beretningen jo ministeren til at invitere til dialog med folketingets partier om de forskellige modeller som kunne tænkes indført med henblik på at finde holdbare løsninger og så siger man i øvrigt noget om at

i tolerancegrænser tolerancegrænser vi synes faktisk at det var en udmærket beretning der kom ud af det pågældende

beslutningsforslag dengang og derfor er der vel heller ingen grund til at starte helt forfra den er faktisk et ganske udmærket udgangspunkt for de drøftelser vi så skal have og som jeg kan forstå at ministeren

på tide at det sker fordi der

det er vel på tide at vi kommer igennem med det selve b forslaget er der ingen grund til at

jeg regner med at vi egentlig starter med med udgangspunkt i den beretning der er lavet vi mener stadig væk

fortsætter med at bruge færdselslovgivningen til narkotikabekæmpelse

og det vigtigste er derfor også at der bliver indkaldt til møder på baggrund af den beretning jeg er bestemt ikke af den opfattelse at nu starter vi helt forfra vi må starte der hvor et klart flertal i den sidste folketingssamling gav udtryk for

den klare forudsætning at det er beretningen der danner baggrund for vores diskussioner og at vi som sagt ikke

starter helt forfra

kan få fremsat de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer som beretningen jo også lagde vægt på

få de urimeligheder med at folk mister deres kørekort uden at være påvirket og uden at have været til fare for trafiksikkerheden ryddet af vejen

transportministeren om at han nu indkalder

om at den beretning der én gang er vedtaget med et bredt flertal

enkelte hvis man frakendes kørekortet ubetinget i tre år for kørsel med hash i blodet og det kan faktisk ske uden at man reelt behøver at være i en tilstand hvor man på nogen måde er til fare for trafikken der er tale om

alternative løsningsmodeller hvilket jeg forstår på ministeren

i beretningen fra sidste år vi ser derfor frem til at regeringen kommer i arbejdstøjet på det her område og får undersøgt mulige tolerancetærskler eventuelt ved at skæve til udenlandske erfaringer således at vi får en mere nuanceret lovgivning på området så vi deler altså ideen bag beslutningsforslaget og antager at arbejdet allerede er i gang eller kommer

og jeg forstår også at ordførerne bliver indkaldt men samlet set vil jeg

rigtig god del af beslutningsforslaget som handler om at vi skal have undersøgt hvad

der ikke noget der hedder men imellem spor eller koncentrationer af thc i blodet og grunden til at det er så nødvendigt at få det her nuanceret er jo

konsekvenser af en minimal koncentration af thc i blodet

helt enige med forslagsstillerne i

været ønskeligt at vi havde taget en

bredere snak om det her og faktisk havde fået kvalificeret

at være så specifik

også rigtig rigtig glade for de toner jeg kan høre fra

som jeg i øvrigt synes lavede en rigtig rigtig grundig og fin gennemgang af den

hvis den beretning kan danne udgangspunkt for

ministeren også har givet udtryk for så synes vi at det er en mere rigtig vej at gå

få det her beslutningsforslag igennem vi vil altså

vi kan komme videre med at få

præcis nøjagtig det samme beslutningsforslag som

også enig i at beretningen udgør et rigtig godt udgangspunkt så nu har vi også

man stadig spore hash og så kan

meget grænseoverskridende indgreb at man kan miste sit kørekort og få det frakendt i en årrække

ikke har foretaget sig noget der er farligt for trafiksikkerheden

som det har været fremme i debatten blandt andet lige før

set lavet en udmærket beretning her i folketinget

jo være fint hvis vi kunne begynde at handle lidt på den

jeg forstår regeringen vil og så kommer der

det her stof i blodet eller hvordan

holder i forhold til juristerne og i forhold til de politimænd som som vil skulle anholde nogle eller ikke anholde nogle så jeg håber

spadestik dybere sådan at vi selvfølgelig kan få anholdt folk

kører bil i påvirket tilstand men sådan at vi

at køre bil hvis man er påvirket af stoffer

være med at ryge hash og man skal lade være med at køre bil

når man har gjort det vi vil gerne være med til

et arbejde om at kigge på

straffesystemet men vi er

at man er påvirket det er vi jo alle

er et totalt stråmandsargument

der synes at at vi stadig

får frataget deres kørekort rigtig mange af dem kan måske miste deres job eller deres læreplads

de ikke nødvendigvis har været påvirket

hashpolitik narkopolitik

anden konsistens i i vores retssystem og de straffe som folk får

til alkohol at

er danmark det eneste land blandt de lande vi sammenligner os med som har den her type sanktioner jeg synes at vi blander æbler og pærer sammen i den her diskussion

om folk burde ryge hash eller ej der kan være det synspunkt at

føre hashpolitik at vi ikke skal føre moralpolitik at vi ikke skal føre narkotikapolitik inden for trafiksikkerheden inden for færdselsloven

det eller at synes at det skal være lovligt

her diskuterer vi hvordan vi kan sikre at færre mennesker dør og kommer til skade i trafikken

at alkohol er den helt store

hvad der sker af uheld og ulykker hvor

at grænsen for hvornår man må køre med spiritus i blodet er den rette

proportionalitet i det her i forhold til at se på

i to tusind og tretten var det to tusind mennesker der fik frakendt kørekortet på den her baggrund rigtig mange af dem vil jo have et arbejde

praktikplads eller have en læreplads

fuldstændig afhængige af at have et kørekort

røg en enkelt joint til en fest et par uger forinden

er et retssamfund værdigt at vi på den måde går ind og ødelægger folks liv

har haft en betydning for trafiksikkerheden eller ej jeg synes

det er tragisk at der stadig væk er så mange mennesker der dør og kommer til skade i trafikken og det skal vi slå hårdt ned på

nultolerance over for at køre i påvirket tilstand men vi skal ikke ødelægge folks liv

de kører med rester af thc i blodet

deres kørsel jeg er rigtig glad for ministerens tilkendegivelse af

indkalde til drøftelser og som jeg også sagde til alternativets ordfører før har

for en en halv år siden uændret jeg

hvordan det kan ændres i den ene eller den anden retning på den lidt tekniske baggrund at den fremragende beretning der blev lavet var hægtet op

beslutningsforslag og så skal man jo ikke begynde at botanisere i noget

kunne betyde at nogle ville sige så gælder den beretning ikke længere for den er ikke hægtet op på det nye beslutningsforslag det er

agtigt men altså den tekniske baggrund for at det er genfremsat fuldstændig uændret jeg er glad for at vi får debatten jeg er glad for at ministeren har sagt at der

et positivt resultat hvis vi får gjort op med

den her nultolerance og får sat et arbejde i gang hvor vi på et sagligt fagligt grundlag kan sige hvor grænsen burde ligge så vi stadig væk har trafiksikkerhed

form for moralpolitik som jeg synes den nuværende lovgivning er udtryk for men tusind tak for alle de positive tilkendegivelser som jeg synes der har været over en bred kam

rigtig glad for og jeg ser frem til at jeg forhåbentlig også får lov til at komme på besøg hos transportministeren

bliver muligt at indføre optjeningsprincipper der ser bort fra det såkaldte sammenlægningsprincip og at sikre dagpengereglerne

kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a kasse og fuldtidsarbejde i

forslaget henvises der blandt andet til at det tidligere indførte optjeningsprincip på to år for eu borgere for ret til fuld børnefamilieydelse er blevet underkendt i relation til eu borgere

regeringen er helt enig i at vi skal arbejde for at sikre de danske dagpengeregler

der ikke skal udbetales fulde børneydelser til børn der bor i lande med lavere leveomkostninger end i danmark det kan man forvisse sig om ved at læse regeringsgrundlaget ligesom regeringen i forhandlingerne om b otte og fyrre har bekræftet den ambition som venstre og de øvrige partier bag aftalen dansk velfærd i europa gav udtryk for netop dér men vi ønsker ikke at sammenlægningsprincippet skal afskaffes og det skal jeg straks vende tilbage til

for regeringen at vi arbejder på at ændre reglerne inden for det eksisterende traktatgrundlag og under overholdelse af vores eu retlige forpligtelser eu er et forpligtende samarbejde og det fungerer kun hvis medlemsstaterne loyalt overholder forpligtelserne

kan fungere hvis medlemslandene ensidigt

enkeltsager og områder tilbagetrækker suverænitet jeg vil i den forbindelse gerne understrege at regeringen støtter eus grundlæggende princip om fri bevægelighed det har borgerne og virksomhederne enorme fordele af det gælder ikke mindst i en lille og åben økonomi som

danskere kan rejse ud og få arbejde i andre

også gavn af reglerne om social sikring vi ønsker derfor ikke at ændre de grundlæggende principper

af de principper er sammenlægningsprincippet hvis en dansker opgiver sit job i danmark

vil det ikke være rimeligt hvis vedkommende skal starte forfra og vente i tolv måneder før han eller hun

sin tyske kollega når det er sagt skal vi sikre

regeringen ønsker en bedre balance i reglerne så opportunistisk adfærd modvirkes

den fri bevægelighed ikke fører til urimeligheder jeg har tidligere under forhandlingerne om b otte og fyrre redegjort for regeringens arbejde med at fremme de danske prioriteter på området men trods den korte tid der er gået siden da er der sket interessante ting i mellemtiden så lad mig kort ridse

børneydelsen til børn bosat i et andet land

højde for forholdene i det pågældende land jeg tør godt sige at i den sag var danmark storbritanniens nærmeste støtte konkret vil forslaget blive udmøntet i form af et forslag til ændring af forordning otte

mellem medlemslandene for vandrende arbejdstagere ud over at drøfte reglerne om børneydelser med den ansvarlige kommissær

relevante ministerkollegaer har jeg

kommer til at fremgå af forordning otte

før man opnår ret til dagpenge for selv om vi ikke generelt ønsker at afskaffe sammenlægningsprincippet

sammenlægning regeringen har således meget aktivt forsøgt at påvirke kommissionen og de andre lande med hensyn til indholdet af det forslag til ændring af forordning otte

i lyset af den kommende folkeafstemning i storbritannien der afholdes den treogtyvende juni har kommissionen oplyst at forslaget først fremsættes på den anden side af folkeafstemningen regeringen vil derfor benytte tiden til at fortsætte de bilaterale drøftelser med kommissionen og andre lande for at konkludere

efter min opfattelse godt i gang med at føre ambitionerne i regeringsgrundlaget ud i livet og

det ud fra den præmis at vi støtter eu samarbejdet og den frie bevægelighed

i eu reglerne skal fjernes i samarbejde med kommissionen og de andre medlemsstater og ikke ved

trækker sig ud af samarbejdet så med disse ord skal jeg tilkendegive at regeringen ikke kan støtte

størrelse hvor man kan stille krav om at

for eksempel et par måneder sådan som vi har det i danmark nu

som kommissionen har anlagt i finland har her fire uger

skal være og vi har så vores regler i danmark og så er spørgsmålet til ministeren

trækker suveræniteten tilbage på det her område og siger vi vil i danmark have lov til at stille de krav og

vil gøre i fremtiden for at modvirke den her spekulation i sociale

sig og bagefter sige at man nu trækker suveræniteten tilbage det sagde ministeren dagen før vi skulle til afstemning om retsforbeholdet og derfor er det jo meget relevant at teste når der nu er et område som alle her i folketingssalen er enige om at der er et problem med så vil

at følge den gældende lov om udbetaling af børnecheck det var en lov der blev vedtaget i to tusind og ti hvor

indførte et optjeningsprincip i forhold til retten til at få udbetalt børnecheck dengang sagde den tidligere

at det kunne man ikke

venstre sammen med de andre borgerlige partier at

strid med traktaten der var ingen problemer med at gøre det og indføre

at man ikke skal kunne medregne perioder man har opholdt sig i de andre eu lande men nu får vi så

noget som dansk folkeparti foreslår her kan vi ikke det ville være i strid med traktaten

efter de borgerlige partiers opfattelse ikke ville være i strid med traktaten at gennemføre det hvorfor vil regeringen så ikke nu

det samme og hvorfor bruger man nu argumentet om at det ville være i strid med traktaten hvis man vedtog dansk folkepartis

herre bent bøgsted

nede i eu og så ser man bort fra traktaten ministeren svarer jo ikke på om det er i strid med traktaten eller ikke man forholder sig til at man er i gang med nogle drøftelser og så ønsker man at finde en løsning

man finder en løsning der ser bort fra traktaten man ser ikke om det er i strid med traktaten eller ikke men

det der tjener os bedst i nuet og her er det vores vurdering at vi kan finde fælles veje under forudsætning af

vedtage en lov med halvfems mandater bag sig og sige at nu trækker man suverænitet tilbage

efter dansk ret folketinget kan altid trække suverænitet tilbage hvis man går tilbage og ser på

at der i kommissionen har været enighed om at såfremt en suverænitetsbeføjelse som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed

altså i dansk ret er retsstillingen klar

forslagsstillerne i at der altid er behov for at se på muligheder for at beskytte det danske dagpengesystem men spørgsmålet her i dag er om forslaget om at trække suverænitet tilbage

står mål med dels udfordringens størrelse

danske dagpengesystem faktisk vist sig robust i forhold til den stigende internationalisering det konkluderede dagpengekommissionen også sidste år i deres hovedrapport og vi vil med andre ord med det her forslag skyde gråspurve med kanoner hvis det vedtages for det andet

være en helt og aldeles usikker situation danmark

for mens dansk ret tillader at vi trækker suverænitet tilbage

det tvivlsomt om eu retten gør det danmark har ikke tidligere taget det skridt og om det betyder en traktatkrænkelse eller det helt

udmeldelse af eu er ganske uvist for det tredje tror vi at dagpengesystemet kan beskyttes ad andre veje det har vi mulighed for i diskussionen om definition af arbejdstagerbegrebet og muligheden kommer også når mobilitetspakken fremlægges til efteråret med andre ord tror vi meget mere på at ændre lovgivningen inden for eu systemet og eu retten end på at trække suverænitet tilbage

forhold kan ændres

skyld også ved at ændre reglerne inden for eu systemet og eu retten

skal være betalt kontingent som en af betingelserne for at få dagpenge

udenlandske arbejdere i kraft af eu reglerne og lige nøjagtig det sammenlægningsprincip som vi diskuterer her

og opnå dagpengeret efter få ugers arbejde hvor man

den tidligere socialdemokratiske beskæftigelsesminister fru mette

last og brast med den finske regering i det som de havde gjort deroppe det ville man ikke engang fra den tidligere

der fik vi den samme sang vi snakker lidt med kommissionen altså

mellem herboende arbejdere og udenlandske arbejdere når det drejer sig om

et stykke hen ad vejen for vi mener jo også

i ganske kort tid det er

misbrug og som ikke opfattes som rimeligt det vi arbejder på er at man kunne indføre en

den kontekst som eu arbejder

at man fra dansk folkepartis side åbenbart

meddele eu at vi trækker afgivet suverænitet til eu tilbage således at det i dansk lovgivning bliver muligt at indføre optjeningsprincipper der ser bort fra det såkaldte sammenlægningsprincip citat slut når man er medlem af en

overholder man vedtægterne i foreningen og i det

er vi medlem af eu og det betyder naturligvis også at vi er forpligtet til at overholde eu retten og overholdelse af eu retten medfører så

utide ud fra hvad vi nu måtte have lyst til her i folketinget teoretisk kan vi

for vores fortsatte samarbejde i eu og

kunne vælge til og fra og

et parti som kalder sig eu skeptiske men ikke eu modstandere jeg har så også på det seneste

skal overveje om vi fortsat skal være medlem af eu

er det måske i dag vi kan få dansk folkeparti til at svare på nogle spørgsmål

ønsker man at vi fortsat skal være medlem af eu eller ønsker man at vi skal forlade eu

man så sikre at vi stadig kan være med i de dele af samarbejdet der giver mening her tænker jeg naturligvis særlig på arbejdskraftens fri bevægelighed som er det vi diskuterer i dag og som er en af

forudsætningerne for at vi kan have en stærk europæisk økonomi med dagens beslutningsforslag synes jeg det er meget tydeligt at dansk folkeparti ikke helt ved

det står sådan set ret klart at hvis vi måtte

skal danmark en tur omkring eu domstolen for at få sin sag prøvet og dermed ville det samlede medlemskab af det nuværende samarbejde hænge i en tynd tråd er det

det dansk folkeparti ønsker i venstre er vi ikke i tvivl vi støtter fortsat dansk medlemskab af eu og vi støtter også at man skal overholde

jeg godt understrege at vi selvfølgelig er enige i at der er nogle problemer og

jo arbejder for at man blandt andet ikke skal kunne have mulighed for at få fuld børnecheck til familier der bor i andre lande med lavere omkostninger end i danmark det skal indekseres men det arbejde foregår jo inden for det nugældende forpligtende

et sammenlægningsprincip selv om der er misbrugsmuligheder i

om vinteren var skibums på en skibakke i sverige eller østrig og om sommeren arbejdede

så en afgivelse af suverænitet på det her punkt vil i høj grad også være til skade for danske arbejdstagere så venstre stemmer

sige at man nu trækker suverænitet tilbage det er ikke svært

som altså mener at det her er noget vi bare kan meddele eu så hvis

af den problemstilling som ordføreren siger han er

ordførerens partifælle justitsministeren

overskridelse af eu retten og at det vil få konsekvenser for danmark men selvfølgelig kan man da gøre det ligesom herre kenneth kristensen berth også kan vælge

sammen med de konservative der indførte man et optjeningsprincip for at få ret til børnecheck som gik ud på at man skulle opholde sig her i landet i to år ud af de seneste ti år for at få ret til børnecheck

kritiserede det for at det ville være i strid med eu retten

afviste blankt at der var noget problem hvad eu retten angik

traktaten så spørger

af arbejdskraftens fri bevægelighed og derfor anerkender vi jo også at eksempelvis sådan noget som dagpenge er noget man skal have mulighed for at optjene selv om man arbejder i forskellige lande

er det en ren velfærdsydelse eller er den relateret til at man arbejder oprindelig var det jo i

et skattefradrag man fik som så senere blev konverteret til et tilskud så derfor er børnechecken ikke helt så ren

forskellige vurderinger af hvad der kunne lade sig gøre

der i virkeligheden handlede om at fremstille sig som om man var vældig eu kritisk fordi man nu så småt var på vej ind i en valgkamp til eu parlamentet kan vi ikke bare lige holde

i børnecheck hvis ens børn opholder sig i et land med lavere leveomkostninger end danmark bliver indekseret efter det lands

har jo ført resultater med sig så derfor vil jeg ikke medgive at der var tale om et

blevet meget meget overrasket hvis jeg havde

folk til at stemme ja til noget

at herre søren pind justitsministeren og

det de gerne vil i eu og arbejder for noget andet i eu eller hvordan forholder det sig hvad er det

skal vi benytte os af den mulighed

trække suverænitet tilbage det er jo vigtigt at få slået fast at sådan er

bredt sig en opfattelse af

kan vi gøre det vi skal så være parate til at tage de konsekvenser der kan være

tror såmænd også dansk folkeparti er klar over

være den konsekvens at man så bliver slæbt for domstolen og bliver dømt og alt muligt og så kan man tage bestik af det så tak

har udformet forslaget kan vi desværre ikke støtte det og det skyldes jo at dansk folkeparti

nær sagt igen igen binder det her spørgsmål om øget suverænitet over

politikområder sammen med at det absolut skal være med det formål at indføre optjeningsprincipper til universelle velfærdsydelser dagpengene er ikke en universel velfærdsydelse det kommenterede

er der jo blandet ret mange ting i ind forslaget men de

vi jo en fundamental uenighed en principiel uenighed med dansk folkeparti og og vi håber på at overbevise dansk folkeparti

at det også vil have den stik modsatte virkning af hvad de nogle gange siger de gerne vil opnå vi ser sådan på det at hvis man er skattepligtig her i landet og man i øvrigt opfylder de forpligtelser der er forbundet med det så skal man også have ret til kollektivt finansierede velfærdsydelser uanset hvor længe man har været i danmark og uanset nationalitet det er jo hele grundlaget for det kollektive velfærdssystem vi har

der betaler skat har ret til ydelserne

spørgsmål om hvor længe man har betalt sin skat det er fuldstændig fundamentalt kigger vi på virkelighedens verden

hvis vi indfører de her optjeningsprincipper som dansk folkeparti gerne vil på flere og flere områder så går

før vi har en stor hvad skal vi sige gruppe underklasse vil nogle sige

der ikke har den samme tryghed

for en hvilken som helst arbejdsgiver der er klar til at spekulere i at få arbejdskraften billigst muligt så det er vores begrundelse for at vi ikke kan støtte

gælder hele det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område hvor eu jo har blandet sig i stigende grad stik imod de løfter der blev afgivet dengang danmark skulle stemme om medlemskabet

i forbindelse med de store traktatændringer der har været maastrichttraktaten og så videre hver eneste gang har vi fået at vide

vil ikke berøre det danske kollektive aftalesystem det vil ikke berøre den danske velfærdsmodel virkeligheden har vist at

burde hele folketinget være enige om principielt at vedtage at vi skal tage suverænitet tilbage på hele det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område

bemærkninger om det her med dagpengene altså dagpenge er ikke en universel velfærdsydelse det er ikke en ydelse du opnår ret til bare

du kun kan opnå ret til hvis du er medlem af en a kasse i et helt år og at du også kan præstere en års arbejde inden for de seneste tre år det er efter vores mening alt for skrappe krav men det er sådan kravene er også her går enhedslisten ind for ligestilling og derfor er vi modstandere

der hersker i dag hvor eu retten har bestemt at en udenlandsk arbejdstager som det hedder kan komme her til landet og opnå dagpengeret

komme dertil at det var den regel der gjaldt men så skal den jo gælde

jo ikke nogen dokumentation for det er jo noget som især borgerlige politikere har haft travlt med at føre i marken fordi det ligesom kan bruges som en murbrækker

at bryde op i nogle helt grundlæggende principper vi har for retten til velfærdsydelser her i landet

man har her i landet i det her tilfælde

det er jo dér vandene skilles fuldstændig vi har et problem med den børnecheck men det består i et helt andet princip som dansk folkeparti jo ikke vil gøre op med her og det er jo retten til at eksportere børnechecken altså at sende børnechecken ud af landet selv om børnene ikke opholder sig her i landet der har vi den klare holdning som også er beskrevet i loven at børnecheck

fri bevægelighed i liberal alliance er vi varme tilhængere af principperne om arbejdskraftens fri bevægelighed det frit at kunne bosætte sig i et andet europæisk land tage et arbejde leve og lære om tilværelsen uden for landets grænser er ubetinget et gode for den enkelte europæiske borger den rettighed skal vi værne om ikke kun af hensyn til den enkelte men også fordi det er en meget stor fordel for vores virksomheder

af de europæiske landegrænser men retten til at tage et arbejde i et andet land

det samme som retten til at hæve velfærdschecks i et andet land der skal være plads til forskellighed inden for rammerne af det europæiske samarbejde

på hvordan vi har indrettet vores velfærdsydelser fra nord til

vest i europa og sådan skal det være

at for eksempel børnechecks cirkulerer hen over landegrænserne udfordrer det sammenholdet i europa og jeg er bekymret for at det på sigt kan udfordre opbakningen til selve princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed derfor er der behov for klarhed om reglerne

retten til at tage et arbejde i et andet land fra retten til at modtage kontante velfærdsydelser i et andet land hvis vi ønsker at sikre arbejdskraftens fri bevægelighed og det gør vi i liberal alliance

således enige i det politiske mål som beslutningsforslaget stiler imod men vi er ikke enige i midlet forslagsstillerne ønsker at folketinget skal pålægge regeringen at meddele eu at danmark trækker suverænitet tilbage

den rigtige måde at løse problemet på

efter forgodtbefindende meddeler eu at eu regler der strider mod nationale særinteresser ikke er gældende for det pågældende

statsstøtte til for eksempel landbruget ikke

for frankrig at polen meddelte at

klimamålsætningerne ikke gælder for dem

på at reglerne om dataroaming

efter liberal alliances opfattelse derimod være fortalere for at lande der ikke

suverænitet er ikke noget man bare lige kan tage tilbage det var faktisk præcis derfor at vi i liberal alliance under valgkampen og i debatterne frem mod folkeafstemningen om afskaffelsen af retsforbeholdet sidste år insisterede på

vi afgiver suverænitet skal ske efter en ordentlig procedure med respekt for principperne i grundlovens § tyvende

med justitsministeren i at folketinget bare kan beslutte at hjemtage suveræniteten og derfor skal afgivelse af suverænitet ske med omtanke og med opbakning fra enten fem sjettedele af folketingets medlemmer

borgerne ved en folkeafstemning suverænitet er ikke noget man skalter og valter med hverken frem eller tilbage det insisterede vi på sidste år det insisterer vi på i dag og liberal alliance kan altså ikke støtte beslutningsforslaget

rasmus nordqvist som beklager ikke at kunne være til stede

på det som ordføreren lige står og siger her end at så tog liberal alliance også fejl i to tusind og fjorten da man hævdede at det ikke var i strid med eu retten at fastholde den fortolkning af optjeningsprincippet som lå i loven om børnecheck som vko indførte så

være i strid med eu retten at fastholde det

politisk var det også lige nøjagtig det som dansk folkeparti foreslår nu

ensidigt meddeler at vi fastholder suveræniteten på det her område selv om eu retten måske skulle sige

stadig væk ikke lide så hænger det jo også sammen med at den forordning som regulerer det her nemlig forordning otte hundrede og tre og firs står over for en revision lige på den anden side af efteråret skal den tages op til revision og genforhandles og jeg synes at den rigtige måde at få ændret de her regler på selvfølgelig er at gøre det i de forhandlinger

i den proces vil vi være benhårde i forhold til at regeringen selvfølgelig

sagde i min tale synes jeg at det ville danne en kedelig præcedens hvis et land bare meddeler at nu er

også være kunne jeg fint forestille mig områder hvor

lande kunne finde på at meddele at nu tager man suveræniteten tilbage i forhold til nogle regler som ville ærgre dansk folkeparti derfor må det være sådan i et forpligtende samarbejde at de regler der er søger man at ændre efter spillereglerne og ikke ved bare at meddele at det vi ikke kan lide

det som justitsministeren sagde men der ligger selvfølgelig i de udtalelser en bagatellisering af

som justitsministeren sagde at den kan man jo bare tage tilbage min pointe var dengang at den kan man ikke bare lige tage tilbage det er jo derfor at vi sammen med dansk folkeparti insisterer på at når man afgiver suverænitet

altså ske med respekt for grundlovens principper enten med fem sjettedeles flertal for det her i folketinget eller ved at man

som justitsministeren sagde for det justitsministeren sagde er fuldstændig korrekt

på vi kan trække suverænitet tilbage men at sige at han har sagt

der bliver sagt direkte efter er at det vil få nogle konsekvenser det kan være store konsekvenser

op til eu domstolen at afgøre det vil være i strid med eu retten at gøre det det vil få konsekvenser

ikke noget man bare skalter og valter med det gør man

i konteksten af den debat synes jeg at justitsministeren tog for let på principperne om

forud når man som land beslutter sig for

afgive suverænitet netop fordi

må det anses for tabt for evigt sådan er det jo ikke danmark er en suveræn medlemsstat som altid kan tage om jeg så må sige hundrede procent af sin suverænitet tilbage for vi kan melde os ud af eu men er vi villige til at tage de konsekvenser og

så villige til at tage de konsekvenser nej selvfølgelig er vi ikke det det mener justitsministeren ikke det mener jeg

også enig med liberal alliance i at det ikke

i europa for der ingen tvivl om at det vil være dybt undergravende for eu samarbejdet hvis man begynder at shoppe i forpligtelser

at få konsekvenser blive en glidebane og skabe præcedens for andre og så ender eu måske der

men det er der hvor vi er rigtig mange der ikke ønsker at det ender så til selve sagen omkring den fri bevægelighed og adgang til

vi er selvfølgelig imod spekulation og misbrug men jeg tror ikke

til en tilstand hvor folk kommer hertil og arbejder og betaler en høj skat men så ikke til gengæld får nogle velfærdsydelser til

jo hele fundamentet for det system vi har i danmark nemlig at man betaler en høj skat og til gengæld får man adgang til en række velfærdsydelser

der spekulerer i det jeg tror dog

det altså er et mindretal der spekulerer i det for langt de flestes vedkommende

stort og vigtigt bidrag til dansk økonomi at der kommer folk

måske dem fra østeuropa der kommer østeuropæere og og giver et vigtigt bidrag til det danske arbejdsmarked det er ganske få der spekulerer i at være

et rigtig vigtigt bidrag til til vores økonomi og dermed også til vores velfærdssamfund fordi de jo betaler skat og bidrager til det som de så også får

en adkomst til så vi er imod forslaget af den sådan

ikke bare kan trække suverænitet tilbage for det ville være en glidebane og det ville få konsekvenser for danmark

vil det nok få store konsekvenser for eu

det kunne måske også være en idé at indføre nogle optjeningsprincipper for så vidt angår den gruppe men lad det nu ligge

så vil jeg bare spørge ordføreren om ordføreren er bekendt med at der er andre eu lande som ikke har gennemført direktiver eller forordninger som eu er kommet

jeg må indrømme at det synes jeg ikke er et kæmpestort beløb jeg tror ikke det er det der tømmer statskassen

kendskab til at der er mange lande der er optaget af det her forhold for

den her type velfærdsshopping

går ned i tallene og ser hvor omfattende

så er det ikke så omfattende men det

været enige om i folketinget nemlig at vi skal være opmærksomme på det jeg synes jo

der kommer og arbejder her og hvilken adgang til ydelser

skal de løses på to måder og ikke på den her måde som

at man finder fælles løsninger ved det store eu

fra ordføreren på det spørgsmål jeg stillede

at der er andre eu lande som ikke i national lovgivning har gennemført eu lovgivning er det noget som

helt uhørt er der ikke et eneste eksempel på det rundtomkring

retter ind fordi de finder ud af at hvis de bliver ved med

andre lande der på den måde prøvede at slippe for forpligtelser

en glidebane så gør alle det og til sidst er der ikke noget der

det er fuldstændig afgørende for dansk økonomi at det er fuldstændig afgørende for det velfærdssamfund som jeg ved

vi har fri bevægelighed at der kommer mennesker og bidrager til vores arbejdsmarked og betaler skat men altså også får lidt

retfærdigt hvis man stillede et krav om arbejdsløshedsforsikring

ikke har det samme system i andre lande som

det område hvor vi kan operere med ultimative rimeligheder og

er mere rimeligt end andet og noget der er mere urimeligt end andet

meget stor principiel diskussion om at

trække os ud af samarbejdet

med hele spørgsmålet omkring omkring dagpenge og

en stedfortræderdiskussion for det det i virkeligheden

for det er jo det det handler om det handler ikke spor om

i sidste ende have danmark meldt ud af eu

at man skulle sige ærligt i stedet for at man kører den her stedfortræderdiskussion op som

det har andre redegjort for og

knap så store men de er der og det er også derfor at det er en del af den britiske aftale og

alvorligt også her i danmark som jeg sagde før

var skatteminister og

godt at vi kan klare men men

ærefrygt at jeg stiller herre holger k nielsen

jeg jo at vide at jeg var for ung til at stille herre holger k nielsen

se virker det som om

at du har et indre marked og du har forskellige velfærdssystemer det er jo en udfordring at få det til at

at få løst og håndteret

det dagpengesystem vi har her i danmark de principper

det skal vi kunne fastholde for det er en vigtig del af den danske model

da det er rimeligt nok at vi så siger at så må regeringen forhandle ud fra det

et velfærdssystem som det danske

andre velfærdssystemer i en kontekst hvor der er et indre marked også

det princip har vi jo ikke kunnet fastholde når det gælder vandrende arbejdstagere fra andre eu lande de kan komme hertil de opnår dagpengeret i løbet af få ugers arbejde med ti timer om ugen hvordan vil ordføreren løse det problem inden for

hvis der er så forskellige dagpengesatser i forskellige eu lande kan bruge det

så må sige at tage derhen hvor man kan få den højeste dagpengesats

vi ikke fastholde det danske dagpengesystem og

det som jeg synes er problemet i det her

ministeren gav udtryk for at det

det princip eller rettere sagt vil ordføreren ikke nok erkende at det kan vi ikke løse inden for eus regler medmindre vi

så det kommer ned på niveau med de krav som udenlandske arbejdere skal opfylde altså at man ikke behøver være medlem af en a kasse i et helt år hvordan vil ordføreren løse problemet inden for eu reglerne så længe man har det her

har deltaget aktivt i og som vi stadig skal deltage aktivt i og jeg ved

de danske velfærdsydelser og

dansk folkeparti har siddet og moret sig da de

beslutningsforslag vi beslutter lige at vi trækker suveræniteten tilbage fra eu så er den klaret så er alle problemer løst jeg synes det er er sjovt tænkt

det er udmærket at få slået fast at danmark kan trække suverænitet tilbage

så det er jo en bemyndigelse vi har givet

gennem en frivillig aftale og selvfølgelig kan man træde ud af frivillige aftaler igen

kan aftaler laves om og danmark kunne sagtens meddele

nogle dele af eu som vi ikke er medlem af længere man skal så bare være klar over at det vil have nogle

andre ting tilbage ultimativt danmarks medlemskab af eu så som udgangspunkt

nødt til at overholde de aftaler man er gået ind i man

den her sag havde det været en sag af afgørende national betydning

altså hvis der nu kom en beslutning fra eu om at vi alle sammen skulle tale tysk eller at dannebrog

være noget fuldstændig uacceptabelt

optjeningsprincipper for sociale ydelser men vi taler ikke om noget der er er så afgørende for danmark at vi kan sætte hele vores

af eu på spil i en

altså hvis vi skal gøre det skal vi tænke os godt om så skal vi planlægge det og så skal vi vide hvad vi foretager os ikke bare sådan lige pludselig begynde at kaste os ud i sådan en

det her ville udløse jeg synes i øvrigt også hvis man skulle gøre det

der var andre aftaler som vi hellere ville

som der ville blive lagt op til med det her så alt i alt

til dansk folkeparti for at trække underholdningsværdien

et en tal for seriøsitet

afgørende for de konservative i to tusind og fjorten da de konservative

forslag om at nu skulle den lov

så lige et tillægsspørgsmål

det man vedtog i to tusind og ti og det som man

de konservatives ordfører herre brian mikkelsen at

parat til at tage det opgør med domstolen så spørger jeg bare hvorfor er det så ikke længere vigtigt

den som herre holger k nielsen spurgte

var de konservative i

med den af folketinget vedtagne lov og altså dermed og nu er det så mig der

kommissionen på det tidspunkt vurderede var eu retten

ad to omgange hvor i sådan set

har afgivet suverænitet her er forskellen egentlig

vores mulighed for selv at styre hvilke velfærdsydelser der skal udbetales

meget klar opfordring til regeringen som venstre også selv har stemt for

det her og afsøger afsøger alle muligheder

udfordre eu på det her område men det betyder ikke at vi bare lige meddeler eu at

en bred kreds af partier her i folketinget har problematiseret det forhold at eu borgere har for let adgang til eksempelvis dagpenge ministeren selv sagde jo for eksempel til politiken den enogtyvende september to tusind og femten

der bør være mulighed for en karensperiode af en vis størrelse hvor man kan stille krav om at man skal have arbejdet for eksempel et par måneder sådan som vi har

det er jo netop det særkrav som kommissionen

i det tilfælde at briterne stemmer for at forblive medlem af eu ved folkeafstemningen til juni

vil danmark have mulighed for at indeksere børnefamilieydelsen til børn hvis forældre

opholder sig i danmark men som selv befinder sig i forældrenes hjemland

det er et lille skridt i den rigtige retning men

så sent som i det samråd der var i skatteudvalget den syvogtyvende oktober det efterlader jo så flere forskellige muligheder enten

jo været ganske klar mælet den anden december sagde ministeren til information det er ikke svært at gå ned i folketinget og vedtage en lov med halvfems mandater bag sig og sige at man nu trækker suverænitet tilbage konsekvenserne kan derimod blive store eller små det ved vi ikke

jo godt at det her er sagt dagen før en vigtig folkeafstemning men ikke desto mindre

sådan at tage suverænitet tilbage fra eu det kræver bare en afstemning her

jeg og for sig ked af at det er beskæftigelsesministeren der har stået her i dag og ikke justitsministeren

jo sikkert alle sammen oplevet sådan en uvorn baby der

bare for sådan at få lidt skæg i gaden

justitsministeren har simpelt hen dynget

en opgave som jeg under beskæftigelsesministeren men nu er folketingets forretningsorden jo sat sådan sammen at ministrene har deres porteføljer og hvis en minister har sagt noget forvrøvlet sludder på en anden ministers område så kan vedkommende ikke stilles til regnskab herfor i folketingssalen og så er det jo beskæftigelsesministeren som må stå på mål for justitsministeren i den her sag

ikke kan forstå og som mange danskere sikkert heller ikke kan forstå er når det nu er så nemt som justitsministeren siger at trække suverænitet tilbage til danmark hvorfor man så ikke bare gør det hvorfor stemmer folketinget så ikke bare for dansk

alle de optjeningsprincipper vi har lyst til

man må jo så forstå at i virkelighedens verden er det fordi det ikke er helt så nemt som justitsministeren forsøgte at bilde danskerne ind dagen før folkeafstemningen om retsforbeholdet

er faktisk umuligt fordi eu mener at eus regler har forrang frem for danske love og her i folketinget er det jo sådan at den grundlæggende præmis

at det netop ikke var noget man bare lige gjorde ved at gå ned i folketingssalen i eu traktaten findes der jo ingen mulighed for

når man først har sagt ja

det inden for den eu retlige kontekst et ja og så er der ingen fortrydelsesret jeg ville ønske der

som jeg tit i valgkampen op til retsforbeholdsafstemningen hørte at en afskaffelse af retsforbeholdet ville medføre rent faktisk var sådan indrettet at man kunne undlade at spise videre hvis man havde fundet ud af at den ellers så tiltalende ret man har fået øst op på tallerkenen viste sig alligevel ikke at falde i ens smag

det er derfor at vi med en parallelaftale om dansk deltagelse i europol står mere frit for sådan en aftale kan

danmark nemlig uden videre opsige

på samme måde som vi i dag ville kunne opsige vores

bygger på en parallelaftale

fuldstændig kontrol over hvem der har adgang til danske velfærdsydelser

dagpenge men vi må konstatere at den ret er overladt til eu og at danmark ikke kan tage den tilbage uden at bryde med vores eu retlige forpligtelser uanset at flere partier i folketinget i hvert fald tidligere har tilkendegivet reservationer over for det forhold hvad kan man så lære af den her debat

man kan lære at politikere nok skal være lidt mere nøjeregnende og lidt mere ærlige over for vores befolkning om det danske medlemskab af eu og at der i en eu retlig optik er tale om en ensrettet vej afgivelse af suverænitet er afgivelse af suverænitet

er det først og fremmest fordi eu er villig til at aflevere den tilbage til os ikke alene til danmark men til alle

eu systemet vi ønsker et system der kan vinde opbakning i befolkningerne men det forudsætter at eu rent faktisk begynder at levere magt tilbage til nationalstaterne for vi kan jo som dagens debat også viser ikke gøre det selv uden at det har store konsekvenser for danmark det ærgrer mig at der i dag ikke har vist sig et flertal på halvfems mandater i folketinget for at løse problemet med optjeningsprincipperne på den ikke svære måde som justitsministeren jo har anvist der er jo synes jeg i hvert fald ikke så meget der tyder på at vi lige nu kommer ret meget længere for så vidt angår

tværtimod risikerer vi vel at stå i en situation hvor vi skal slække de danske værnsregler hvis finland taber den sag som

fordi finnerne har dristet sig til at stille et beskæftigelseskrav

eu borgere der vil have del i de finske ydelser men vi må jo se hvad der sker i den sag så kan det jo være at det bliver

genfremsætte det her forslag

historie på ærmet at der er en fortrydelsesret i forhold til den afstemning

stemmer var sikret fordi justitsministeren havde bundet dem den historie på ærmet

have været tragisk heldigvis gik det ikke sådan

synes det er vigtigt at man som politiker i særdeleshed som minister

tænker sig grundigt om inden man sender nogle signaler og jeg har svært ved at opleve det der skete den anden december som andet end et trick og et forsøg på at få danskerne til at sige ja

hvis danmark skal have suverænitet tilbage

jo enige om hvad resultatet af den folkeafstemning gerne skulle

det er problematisk når justitsministeren dagen før sådan en afstemning

en fortrydelsesret når den fortrydelsesret de facto ikke eksisterer

have testet det kan man sige ved at vi hvis det var blevet et ja så kunne

kan se stort på nogle principper der er beskrevet i traktaten og hvis man politisk må erkende at den realisme

nok ikke er så satans stor undskyld mig formand

altså hvis man må erkende det

nødt til at revurdere sit syn på medlemskabet af eu

antal medlemmer i eu som vil gå ind i en debat om

beskæftige sig med og som på sigt vil føre til et eu som levner mere plads til nationalstaterne det er

at arbejdsgivere skal forpligtes til at søge stillinger besat med herboende arbejdskraft ved kontakt med fagforeninger og jobcentre inden en eventuelt rekruttering

lever arbejdsgiverne ikke op til disse forpligtelser skal det udløse en sanktion lad mig starte med sådan lidt overordnet grundlæggende mener jeg at vi har et sundt og fleksibelt arbejdsmarked i danmark hvilket omkring syvhundrede og femoghalvfjerdstusind jobåbninger om året bekræfter og jeg vil ikke lægge skjul på at jeg er tilhænger af et gennemsigtigt gennemsigtigt jobmarked hvor virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft gøres tilgængelig for jobsøgende via opslag i jobportaler dagspressen eller lignende og sådan er det heldigvis også i vidt omfang ser vi på jobnet blev der i

femten opslået mere end tohundredetusind stillinger og derudover gennemsøges internettet for danske jobopslag så der vises cirka sekstentusind stillingsopslag dagligt på jobnet så jeg synes at vi er godt på vej selv om jeg selvfølgelig gerne ser at endnu flere virksomheder slår deres stillinger op et statsligt lovkrav om at private virksomheder der skaber arbejdspladser og ansætter ledige skal kriminaliseres og straffes med bøde hvis de ikke opslår stillinger på jobnet og på de faglige organisationers jobportaler er imidlertid ikke en vej regeringen er villig til at gå ned ad jeg mener at det det er vigtigt at anerkende virksomhedernes ledelsesret til til at ansætte præcis den medarbejder de ønsker de offentlige arbejdsgivere har i den sammenhæng en særstilling da ledelsesretten

til at søge ledige stillinger besat med den ansøger der må anses for at være bedst kvalificeret derfor skal offentlige arbejdsgivere opslå den ledige stilling og offentliggøre opslaget på jobnet så eventuelle ansøgere bliver bekendt med stillingen private arbejdsgivere er ikke underlagt den samme forpligtelse og de kan derfor ansætte medarbejdere uden

jobnet det er min klare holdning at private arbejdsgivere fortsat skal have frihed til at vælge de rekrutteringskanaler de ønsker og frihed til at ansætte den kandidat de anser for at være den bedst egnede i situationen det skal staten ikke blande sig unødigt i enhedslistens forslag er desuden bureaukratisk tungt og vil medføre unødig administration for virksomhederne forslaget indebærer samtidig at det offentlige skal udføre og bekoste en ny tilsynsopgave med at

kontrollere hvorvidt private virksomheder skal sanktioneres med bøde hvis de ikke slår job op efter enhedslistens anvisninger hvad angår forslaget om at arbejdsgivere skal forpligtes til at søge stillinger besat med herboende arbejdskraft inden en eventuel rekruttering fra udlandet er der tale om en særlig procedure forud for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft der vil efter eu rettens bestemmelser være tale om en ulovlig restriktion for arbejdskraftens fri bevægelighed og forslaget vil dermed være i strid med eu retten endelig kan forslaget alt afhængigt af den konkrete udmøntning være i strid med forbuddet mod at søge efter personer med for eksempel særlig etnisk eller national oprindelse som fremgår af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet igen må jeg sige

regeringen ønsker at betræde når det er sagt er jeg helt opmærksom på at mange job bliver besat af udlændinge som kommer til danmark for at arbejde virksomhederne efterspørger i stigende grad arbejdskraft og der er risiko for at de ledige ikke får del i fremgangen det er uholdbart for både samfundet og for den enkelte flere ledige skal i job

glæde af væksten i dansk økonomi hvis vi også fremover skal have råd til den velfærd vi ønsker derfor er det afgørende at vi indretter vores ydelsessystemer klogt så det kan betale sig at arbejde og regeringen har derfor blandt andet indført dette loft over kontanthjælpen for at sikre at der er en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte offentlig forsørgelse ud

økonomi hvad angår enhedslistens beslutningsforslag kan regeringen således ikke

så kommer enhedslisten med et konkret forslag som jo ikke er indgribende

tusindvis af ledige har

nok også finde ud af det jeg er nødt til lige at indskærpe at det her forslag på ingen måde

i arbejdsgivernes ret til at ansætte hvem de vil det er kun et pålæg om

vil jeg bede ministeren forklare mig en gang til

kan være at offentlige virksomheder har en forpligtelse til at gøre det her mens de private virksomheder ikke

problemet helt ærligt skulle være i at pålægge de private virksomheder den samme forpligtelse

er vi enige om vi har en interesse i den størst mulige transparens her vi er i gang med en meget stor omstilling som konsekvens af beskæftigelsesreformen hvor jobcentrene er ved at rette ansigtet imod virksomhederne min opfordring hver eneste gang jeg har mulighed for det til virksomhederne er nu at bruge jobcentrene at bruge jobnet også at skabe perspektiv således at

jobcentrene får mulighed for at blive langt bedre til at servicere de private

bruge den her undskyldning men jeg har svært ved at se at

at ansætte billig arbejdskraft når det så er sagt skal vi også huske på at der er rigtig mange virksomheder som knokler hver dag skaffer masser af arbejdspladser

med til at vi kan bevare den velstand og den velfærd vi har i landet i dag

med gode overenskomster gode lønninger og gode forhold for deres medarbejdere virksomheder der ansætter medarbejdere via deres netværk og får de medarbejdere som de mener kan være med til at udvikle deres virksomhed af disse grunde kan vi ikke støtte forslaget men vi vil godt anerkende det store arbejde fagbevægelsen gør for at vise det store hykleri der er blandt de virksomheder der tager billig udenlandsk arbejdskraft af grunde som ikke

i de her udvalg hver eneste dag og det skal vi også vi skal også gøre det nemmere for virksomheder som reelt ikke kan skaffe

veluddannede og gode medarbejdere og så skal vi selvfølgelig også fortsætte med

social dumping og sikre gode ordentlige arbejdspladser som følger danske overenskomster

hvad skal man sige påmindelse til arbejdsgiverne om at inden de ansætter og importerer arbejdskraft fra for eksempel østeuropa skal de kontakte jobcenter og fagforening for i det mindste at give de herboende arbejdsløse en chance det

at trykke på en knap altså kan vi ikke blive enige om at hvis man

jeg ved ikke hvor lang tid det tager at slå sådan en op jeg har aldrig været

ansøgninger og det kan man ikke bare gøre med et klik

synes vi skal passe på at vi ikke stiller nogle krav

sætter et bureaukrati op for dem som er fuldstændig sindssygt og så må

eller ved personligt fremmøde eller ved skriftlige ansøgninger for ellers risikerer de at miste deres dagpengeret hvordan kan det

at ordføreren ingen problemer har med at pålægge de arbejdsløse alle disse forpligtelser

når det kommer til at virksomhederne skal pålægges nogle forpligtelser

sikre sig at der vitterlig ikke er noget dansk arbejdskraft til rådighed og det er i de tilfælde at vi synes at det

har sagt tidligere og det står vi selvfølgelig ved der er ikke noget der

af job på jobnet og i de faglige portaler jeg jeg ved ikke

der er vel omkring syvhundredetusind jobåbninger om

med meget kort varsel

kender nogen og så har de måske allerede en på hånden de kan

er ledige der søger jobbet vel vidende at

ansætte synes jeg ikke det er fair over for de ledige at de så skal ind og kontrollere de her job

arbejdsgiverne siger vi kan ikke finde kvalificeret arbejdskraft vi kan ikke finde de medarbejdere vi skal have

har kontaktet a kasserne og hvis

vi sagtens blive enige om men jeg har svært ved at

jobnet hvis der er syvhundredetusind job om året der bliver slået op

i tankerne at det er den måde man

ved ikke hvad det er i den forbindelse

står vi selvfølgelig ved altså at det er rimeligt at man så kontakter jobcenteret eller

ordentligt system i gang med opkvalificering

som jeg har forstået ministeren der ligger i trepartsforhandlingerne det er noget jeg har sagt i lang tid og jeg kan forstå på det hele at stort set alt hvad jeg har nævnt om opkvalificering af de ledige

sikre at de ledige har de rigtige kvalifikationer og det gør man ved at give dem den opkvalificering som arbejdsgiverne efterspørger det tror jeg nok at herre finn sørensen enig med mig

vi er enige i at det her med arbejdsgivere

tror der bliver kaos i jobnet hvis arbejdsgiverne

hvis der lige pludselig er syvhundredetusind opslag i løbet af

men jeg har i hvert fald erfaring med at mange virksomheder har ansat en så i det øjeblik de

der står jo klart og tydeligt at ved kortvarige ansættelser

i et eventuelt lovforslag hvis vi skulle være så heldige at få flertal for

definere det nærmere men i det ligger der jo

skal arbejdsgiveren da ansætte noget arbejdskraft til at få løst opgaven men det udelukker ikke at man slår den permanente stilling op de fleste ansættelser

er jo også med en prøvetid på tre måneder hvor folk må være indforstået med at der kan komme mere kvalificerede ansøgere så det problem er der faktisk taget højde

efter en måned det var her og nu man blev ansat

kortvarige ansættelser på under tre måneder

mangler en medarbejder og det er et varigt job så har de måske

men jeg synes at vi får en belastning

arbejdsgiverne plus at de ledige

har en efterspørgsel efter arbejdskraft og ledige tilbyder deres arbejdskraft

jeg anerkender

jobopslag op på jobnet

den opfordring jeg hermed sender i dag og så til at vi i folketinget skal ind og lovgive helt konkret om at det skal man

gør det ifalder man

også bare sige at vi jo har gjort en række ting på beskæftigelsesområdet

mellem jobcentrene og virksomhederne ude lokalt

jo rigtig godt og det skal vi have mere af men at staten skulle pålægge private virksomheder sådan en forpligtelse

skal slå stillingen op på en bestemt måde er ikke den måde vi får

det er ikke statens opgave at blande sig så nidkært i hvordan den enkelte arbejdsgiver får besat de ledige job der er et jobnet det er en mulighed

også en lang række andre kanaler som de private virksomheder

helt sikker på at de private virksomheder

er de bedste til at finde ud af hvordan de finder den arbejdskraft de har brug for

anden del af forslaget

at det

hvis man har det rigtige cpr nummer den rigtige adresse så skal man

have en fortrinsret det er så enhedslistens

vej at gå hvis vi ønsker at skabe vækst samlet set i danmark til gavn for alle ledige og til gavn for alle dem der i øvrigt søger job i danmark så på den baggrund kan venstre ikke

det bliver givet til noget importeret arbejdskraft fra østeuropa det burde ordføreren da være enig i og jeg forstår simpelt hen ikke at man så prøver at fordreje vores

hvad dette angår vil ordføreren ikke godt forklare mig

pålægge offentlige virksomheder den forpligtelse men

så snart det er en privat virksomhed det tjener jo det samme formål nemlig at alle arbejdsløse får en fair chance for at byde ind på de

ledige job så forstår jeg ikke

udtryk for nidkærhed hvis det er det udviser venstre da meget stor nidkærhed når det drejer sig om at stille alle mulige krav og sanktioner

de arbejdsløse hvis de ikke søger job på en ganske bestemt måde hvorfor må man ikke stille det samme krav

kommer til at stå bag i køen det vil de jo komme til hvis enhedslisten pålægger arbejdsgiverne hver gang de ønsker at søge arbejdskraft at henvende sig et bestemt sted

arbejdskraften kan flyde flyde frit i europa det er der ikke nogen der er interesseret i så er det sådan med offentlige arbejdsgivere at de har den særstilling

de skal søge ledige stillinger besat med med dem der er anset for at være bedst kvalificerede det

dem der kommer til danmark for

ikke er tale om at de bliver lønnet på en måde der undergraver

slå job op på jobnet at at arbejdsgivere skal kontakte

ansætter udenlandsk arbejdskraft for os

helt centralt at staten naturligvis ikke skal blande sig i hvordan arbejdsgivere ansætter arbejdstagere

blande sig i de rekrutteringskanaler som arbejdsgivere benytter sig af det må stå arbejdsgivere helt frit for

det her er et bureaukratisk forslag

anden kontrol fra det offentliges side med om arbejdsgivere rent faktisk slog ledige job op på jobnet hvad skulle sanktionen være hvis

har jo et netværk af folk de ringer til

ofte måske nogen de har haft ansat tidligere osv

som de ved mangler et arbejde at forestille sig at man skulle gå ind og lovgive om at de hver gang skulle gå ind og slå et job op på jobnet

vil være bureaukratisk

meget meget upopulært

så er der selvfølgelig også det juridiske spørgsmål

strid med de regler der er om den fri bevægelighed af af arbejdskraft i eu at der skulle være en særlig ansættelsesprocedure

jo være hvis det er sådan at man skal foretage sig noget helt bestemt hvis man påtænker

ansætte udenlandsk arbejdskraft i det her tilfælde at informere

nemlig den at når man ansætter udenlandsk arbejdskraft i danmark

er det på bekostning af dansk arbejdskraft det er simpelt hen ikke korrekt

kun være korrekt i det tilfælde at man troede på den på den antagelse at der er et bestemt antal job i en økonomi

sker ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft

af dansk arbejdskraft så præmissen for lovforslaget er også grundlæggende forkert og det er kun endnu en god grund til

dokumenteres med tørre tal men bortset fra det

vil jeg bare sige at jeg fuldstændig kan bekræfte ordførerens forventning om at jeg ikke havde nogen forventninger

så hvorfor skulle liberal alliance dog gøre det i dag derimod har

og en stor iver efter at pålægge de arbejdsløse

tilstrækkelig energisk efter liberal alliances opfattelse så

med penge betalt af andre følger der som regel nogle krav til

som muligt på den måde støtter vi jo ikke heldigvis skal aldrig til det arbejdsgivere med direkte subsidier det gør man i nogle tilfælde energibranchen osv

jo ikke det bærende princip i danmark at vi subsidierer arbejdsgivere

de samme krav med så igen synes jeg at sammenligningen mildest talt

det gør vi ikke i liberal alliance så de penge virksomhederne tjener er deres egne penge og dem synes vi de skal

de penge som man får når man er på dagpenge

en kulturændring i mange virksomheder

et arrangement der skal drives af viljen til at gøre tingene rigtigt og ordentligt også for fællesskabet mange virksomheder er

og spørgsmålet er vil det her forslag bidrage til sådan en kulturændring og det er det vi

for i alternativet

synes jeg udfordringen må være at styrke jobcentrenes indsats så der bliver en større kvalitet i samarbejdet mellem dem og virksomhederne jobcentrene skulle jo gerne repræsentere

slags netværk til mange relevante arbejdstagere

gerne være med til at sikre at samarbejdet

kvalitet at der rent faktisk er et ønske om at bruge jobcentrene

også understrege at vi fuldt ud anerkender den problemstilling som enhedslisten stiller

i danmark er det kun en femtedel af de private virksomheder der overhovedet overvejer

ansætte udenlandsk arbejdskraft og det er vel at mærke inklusive den arbejdskraft der er så højt specialiseret at vi

en procent af virksomhederne i danmark som ansætter to tredjedele af al den nytilkomne arbejdskraft fra eu ti lande og fra ikkevestlige lande

meget branchespecifikt det kan være landbrug fiskeri rengøring og

tvivl om hvorvidt det her forslag nytter noget

blive proforma og at man opslår stillingerne på jobportaler når man gør det så udsætter man bare de arbejdsløse for at søge stillinger som de i nogen grad

i betragtning til alligevel det betyder at mange danskere kommer til at bruge tid på at søge en masse stillinger som

proformajobopslag og for de arbejdssøgende der skal søge stillingerne

man kan bidrage til at løse forslagets formål på en anden måde nemlig ved at ledige sender uopfordrede ansøgninger til de virksomheder der traditionelt ansætter udenlandsk arbejdskraft ledige skal jo i forvejen være aktivt jobsøgende så det kan vel ikke være så svært for medarbejderne

identificere de virksomheder der ansætter meget udenlandsk arbejdskraft og sikre at kanonen rettes mod dem

bunke jobansøgninger fra danske ledige liggende når jobåbningerne

at vejen til at løse det er nøjagtig det samme nemlig at jobcentrene skal have de ledige til at søge stillinger i de virksomheder der traditionelt ansætter udenlandsk arbejdskraft

som at ansat udenlandske arbejdere i stedet for det

uden et opgør med eu reglerne

jeg fatter simpelt hen ikke at alternativet ikke vil være med til at støtte et sådant forslag det kan ikke være mere fair

de penge kan vi da få meget meget mere ud af ved at sikre at de steder hvor jobbene er

bliver tæppebombet med ansøgninger

en meget mere direkte måde synes jeg at gå til det på end at bygge et system

er sikre på virker og hvor noget af det

i strid med eu retten

mange sekunder der skal bruges på det så jeg forstår ikke det der argument handler det ikke dybest set om at alternativet ikke bryder sig om at pålægge arbejdsgiverne noget

vi har problemet fordi man tror på at man med gode ord kan overbevise arbejdsgiverne om at de skal give alle ledige i det her land en fair chance så spørger jeg bare hvad er det der tyder på

til en overenskomstmæssig timeløn lidt af en udgift

fyldt ud af af udenlandske arbejdere

set fra en virksomheds perspektiv

trykke på en knap der er altså

vi skal lade beskæftigelsesreformen virke det er jo netop den

mellem jobcentrene og virksomhederne og at jobcentrene har

der skal kende de ledige derudover

som bekendt rimelig optaget af den fri bevægelighed for arbejdskraft i eu det vil vi ikke lægge hindringer i vejen for det er vi blevet rige af i danmark vi skal heller ikke overregulere vores virksomheder de har ret til at ansætte hvem de vil

men de ved altså bedst

kan varetage opgaverne på deres egen virksomhed vi vil gerne være varsomme med

indføre yderligere bureaukrati som jeg synes at

så vi har respekt for den danske model det må være være derigennem

angreb på den danske

fra politisk hold bidrage blandt andet med en beskæftigelsesreform der sikrer at jobcentrene har en langt mere opsøgende rolle i forhold til virksomhederne at de er tilgængelige

der findes i deres lokalområde det er det

ledige jobs

lukkede cirkler hvor job skifter hænder via personlige netværk

først været arbejdsløs i en længere periode

men det er nødvendigt at gøre jobåbningerne synlige for alle

for at få understøttelse

jo af alle arbejdsløse at de hver uge er på jobnet

for at få kvalificerede medarbejdere

god infrastruktur og i øvrigt service fra det offentlige kan vi vel godt forlange af firmaerne at de spiller med åbne kort ved at levere et mere

jammer som vi med mellemrum oplever når et firma klynker i medierne over ikke at kunne få medarbejdere for det meste viser det sig bagefter at de aldrig seriøst har søgt efter folk sf kan støtte

men vi synes nok at man skal

der komme en enorm trafik inde på deres hjemmeside

markedsøkonomisk eller

for at alle de mange arbejdsløse vi har her i landet får den samme fair chance for at byde på de ledige job

og partier der ikke vil så jeg vil starte med at give en stor tak til socialistisk folkeparti for deres støtte vel vidende at

skal man altid være åben over for

så bare beklage at det store flertal af partier her i folketinget ikke har nogen ønsker om

give arbejdsgiverne nogle bestemte forpligtelser man vil ligesom ikke forholde sig til

får en fair chance for at byde på de ledige job hvad kunne være mere rimeligt hvad kunne være mere retfærdigt

får mulighed for at byde på job førend virksomhederne importerer arbejdskraft udefra

har man ikke hos det store flertal af partier i folketinget og det er jeg rigtig rigtig

sagen er jo at vi i dag har cirka ethundrede og halvfjerdstusind jobparate arbejdsløse der aktivt søger et job det fremgår af det der hedder aku

et job men der er tusindvis af job der aldrig nogensinde bliver slået op så de mennesker har en mulighed for at byde på dem vi har tit en diskussion

dansk arbejdsgiverforening udgiver det her blad der hedder agenda det

været mange tusinder forgæves rekrutteringer altså situationer hvor virksomhederne ikke har kunnet skaffe den arbejdskraft som de gerne vil have sådan bliver det udlagt i efteråret og femten var der således attentusind

det bliver stået stort op og brugt som argument for at nu skal vi stramme rådighedsreglerne over for de ledige de der dovne ledige der ikke sørger for at tage de ledige job der er men når man kratter lidt i overfladen viser det sig at hovedparten

af disse forgæves rekrutteringer der har haft et opslag

de arbejdsløse ikke har søgt jobbene det er

lige så vel et udtryk for at arbejdsgiverne har

besætte stillingen til anden side så det her kan ikke tages som udtryk for at

stillinger der ikke bliver søgt af de ledige det skal bare lige med

jeg tager det med for at vise at der er tusindvis af ledige job i det her land der aldrig bliver slået op med det resultat at de mange tusinde ledige vi har ikke har

har 3f og andre fagforeninger dokumenteret gang på gang man kan bare gå ind på 3fs hjemmeside så

at mange virksomheder i bestemte brancher bruger vikarbureauer tit udenlandske vikarbureauer til helt systematisk at importere arbejdskraft udefra

i landet det kan vel heller ikke være rimeligt og retfærdigt det interessante er

gennemført en undersøgelse det er vist dansk arbejdsgiverforening

der selv stod for den som viste at en og fyrre procent af virksomhederne

mener at de kunne have gjort det bedre de kunne have gjort mere for at gøre deres job tilgængelige for alle arbejdsløse selvfølgelig med det helt saglige formål at så ville de også få et større

af kvalificeret arbejdskraft som de så havde muligheden for at vælge

hvilket det her forslag på ingen måde begrænser dem i så kommer enhedslisten med et meget konkret og lavpraktisk forslag som jo vil forbedre de lediges muligheder for at byde på de ledige job der er og i virkeligheden også forbedre virksomhedernes muligheder for at få et større udbud af ansøgere at vælge imellem og når vi så kommer med sådan et forslag så skal vi høre

i strid med eu reglerne og histop og kom herned ærlig talt for mig lyder det mest

kan jo ikke bruge henvisningen til at det offentlige skal ansætte kvalificeret arbejdskraft

underligt hvis de private virksomheder ikke havde samme holdning det tror jeg

jo ikke bruges som noget argument

virksomhedernes ret til at ansætte den arbejdskraft de nu måtte have lyst til at ansætte kvalificeret eller ej

holder det argument jo heller ikke det her med at det skulle være bureaukratisk og tungt forstår jeg ikke

i hvert fald ikke tungere end det bureaukrati man har lagt ned over de ledige men hvad består bureaukratiet i det består i at virksomhederne skal lave en beskrivelse af den stilling de gerne vil have besat den har de vel inde i hovedet

bruge en halv times tid på at sætte sig ned og i

lave en profil på den stilling de gerne vil have

får en chance for at byde på den hvor svært kan det nu være

det med at det skulle være et indgreb i eu rettens regler om fri bevægelighed det forstår jeg simpelt hen ikke det handler jo ikke om at give herboende arbejdere fortrinsret til at besætte stillingen nej det handler om at begrænse hvis man endelig skulle sige det udenlandske arbejderes fortrinsret

er en ret der består i at de bliver tilgodeset fordi mange virksomheder bruger vikarbureauer til at importere arbejdskraft uden nogen sinde at slå stillingerne op her i danmark så der er jo ingen forskelsbehandling i eu rettens forstand i det her og derfor er der heller ikke tale om at vi sætter nogen som helst stopklods op

og søge arbejde eller at man kan importere arbejdskraft ved hjælp af vikarbureauer jeg ville ønske man kunne sætte sådan

der faktisk kunne forbedre de danske herboende arbejdsløses muligheder for at søge på de ledige job inden for de gældende regler så min konklusion er simpelt hen at vi har en række partier her i folketinget med undtagelse af socialistisk folkeparti og enhedslisten som hellere vil dø end at pålægge

løse det konstaterede problem som ingen har bestridt men som alle sådan set har givet mig ret

fordi der er en række ledige job der ikke bliver slået op med det resultat at alle arbejdsløse ikke har den samme fair chance for at byde på dem så det er grundlæggende et spørgsmål om holdninger det må jeg desværre konstatere jeg vil så bare glæde mig over

også et andet parti nemlig socialistisk folkeparti der gerne vil arbejde videre i den retning og så bliver vi jo trøstigt ved

være interessant at gå ud og diskutere det i fagforeningerne og blandt alle de arbejdsløse jeg tror vi ville få stor opbakning til sådan

bliver utrolig dyrt for virksomhederne vi tror det bliver meget bureaukratisk vi tror der bliver slået en række proformajobs op vi tror det skaber unødigt håb

bange for en mastodont af en administrativ sanktionsmodel vi er i tvivl om om noget af det i virkeligheden er i strid med eu

der er en anden løsning som vi selv har som er bedre hvordan kan herre sørensen dog blive ved med at sige

at alternativet aldrig vil pålægge

forvejen og alle jobcentre har hele tiden bestræbt sig på det de bliver godt nok skældt ud af arbejdsgiverne for ikke at være gode nok jeg tror at den kritik faktisk

alle jobcentre har en stor interesse i at få afsat om man så må sige de mange arbejdsløse de har så mit indtryk er at mange af jobcentrene med de ressourcer de har til rådighed og inden for de gældende regler

hvad de kan for at formidle jobbene ligesom mange mange fagforeninger gør det uden at få nogen som helst modydelser fra det offentlige i den forbindelse

der jo sådan kan man sige også vil oprette en vis balance imellem alle de krav man stiller til de ledige

og de andre er jo ikke konkretiserede så

undskyld mig det fremstår for mig som dårlige undskyldninger fordi man ikke vil pålægge virksomhederne det så skulle man da hellere

og sige ja virksomhederne skal også forpligtes og hvis man ikke lige synes at den måde vi har gjort det på var god nok

kunne man jo konkretisere det her har man jo vendt sig imod